den der giver kommunerne tilladelse til at døgninstitutioner og opholdssteder kan bruge alarm og pejlesystemer over for børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse og systemerne må så bruges i en begrænset periode når der er en risiko for at vedkommende udsætter sig selv eller andre for en personskade det er anslået at det drejer sig om en mindre gruppe på

personer som kunne være dem der kunne blive berørt af loven det er en meget bred aftale og vi lavede den i to tusind og elleve

to tusind og tretten og det var så meningen at det var i indeværende folketingsår at man skulle fremsætte et forslag til revision af loven og

at vi udskyder en revision af et forslag som faktisk gav rigtig god mening vi erkender at regeringen har en pointe fordi det har vist sig ved spørgeskemaundersøgelsen

at der kun er en ud af de en og halvfjerds kommuner som har svaret tilbage at de har truffet afgørelse om tilladelse til at anvende ordningen men jeg bliver nødt til at sige at det ærgrer os dybt i venstre at der kun er en kommune der har truffet afgørelsen og det får os til at tænke

passet sit arbejde og fået fulgt op på sagerne og været sikker på at man derude var klar over at man skulle i gang med dette arbejde og derfor have lavet grundlaget lokalt sådan at man kunne komme videre med sagen det ville jo kunne være en ting hvor man tænker at det senere hen kunne have betydning

området for ældre med demens hvor man også kunne have brug for en form for alarmsystem der er mange pårørende der henvender sig og siger at

vare på vores ældre på en bedre måde så derfor er vi meget bekymrede over at vi skal give den her tilladelse og ja vi ender jo med at sige at det må vi så gøre men hvorfor skal jeg lige spørge

gøre senere hvorfor er det at man ikke kunne gøre det i næste folketingssamling frem for at vente to år så altså

og ja vi skal nok være her og støtte men vi har altså en dyb bekymring

at sådan en ting her er nødvendig at fremsætte jeg skal så uden ellers

alle ordene med sige at jeg skal hilse fra konservative folkeparti og nævne at

for dem det var vi rigtig optaget af da vi for nogle år tilbage

når vi endte med at sætte en revisionsbestemmelse ind det var

så var det jo i høj grad fordi vi var optaget af

vi var meget optaget af at det at

barnet eller den unge kan risikere at være til skade for sig selv eller andre

man endte med at lægge revisionsbestemmelsen ind

er grunden til at det også giver mening nu at udskyde revisionsbestemmelsen

sag er jo ikke meget at revidere

som det måske næsten kunne lyde

muligheden for at bruge de her alarmer eller pejlesystemer som

kigge bredere på det her område se på hvordan

magtanvendelser blandt andet på de institutioner og opholdssteder hvor de her børn bor og det ville da give mening at have det arbejde som de sidder og laver med

den her bestemmelse derfor synes vi at det

giver god mening at udskyde revisionen og fortsætte med diskussionen

vi i fællesskab kan sikre de bedste vilkår for

ganske få men meget særlige

kommunerne

vi hver eneste gang vi træffer beslutninger her

få udbredt det glade budskab det gælder ikke kun den her sag men men ganske mange sager og det er jo en interesse som vi har fælles og måske også en opgave som vi kunne

den daværende konservative socialminister har ageret i præcis den her sag

et redskab til at håndtere en svær situation i de særlige konkrete tilfælde hvor det vurderes at et et alarm eller pejlesystem kan medvirke til at afværge risikoen for skader på barnet eller andre med lovforslaget foreslås det at udskyde den planlagte revision

eller pejlesystemer over for børn og unge der er anbragt

der blev sat en revisionsbestemmelse

men ministeren oplyser så at det

ikke har været muligt at tilvejebringe et tilstrækkelig oplyst erfaringsgrundlag som revisionen ifølge forarbejdet krævede i to tusind og elleve og derfor foreslås

der blev jo gennemført en undersøgelse i kommunerne og der synes jeg at det er meget problematisk at kun en og halvfjerds kommuner har svaret og at

ikke er alle otte og halvfems kommuner der har svaret

der er kun modtaget én ansøgning

der bliver desuden også peget på at at baggrunden

her lovforslag er at det skal ses i sammenhæng med afrapporteringen fra udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge det der kaldes magtanvendelsesudvalget udvalget skal bidrage til at afklare de etiske juridiske

anvendelsen af magt over for børn og unge der er anbragt og komme med et forslag om et nyt regelsæt i serviceloven der giver redskaber

som er nødvendige på anbringelsesstedet eller i plejefamilien under hensyn til barnets eller den unges retssikkerhed da udvalgets afrapportering vil kunne indeholde forslag og viden af relevans for revisionen af

foreslås det derfor tillige at afvente udvalgets afrapportering som forventes at foreligge ved udgangen

fornuftigt at man gerne vil

for det er jo altid meget svært

overvågning og gps der

kan være retssikkerhedsmæssige konsekvenser

og på oplyst grundlag der har tidligere

mere overvågning i forhold til udviklingshæmmede og det

udtaler at vi er alt for forskrækkede når talen falder på at sætte gps på folk

og måske blive fundet død et eller andet sted der var et eksempel

hen for at hjælpe de unge mennesker

de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af det men vi kan godt støtte en udskydelse af

kan finde dem og det er dødkoldt og man er bange for at de dør af kulde et eller andet sted

at se på de konkrete erfaringer man gjorde sig

om det nu var rimeligt over for de her børn og unge og det vi så bare

nogen her der har kritiseret men jeg vil sige

har kastet sig ud i det og har pakket en masse børn og unge ind i alarmer og gps jeg tror det er noget man langsomt vil gøre sig nogle erfaringer med og derfor er

naturligt at vi venter med den her revision og evaluering til vi har gjort os de konkrete erfaringer og kan se

fået ud af det og også hvordan det har været for de børn og unge som har været omfattet af de her nye metoder så vi synes det er helt naturligt at udskyde revisionsbestemmelsen vi synes

helt naturligt at kommunerne sådan lige er lidt tid om at tage det her instrument til sig

er der også god grund til for det er grænseoverskridende det er et vigtigt instrument

tænke over hvordan man bruger det så vi bakker fuldstændig

den politiske bekymring man havde i folketingets socialudvalg en bekymring der dækkede stort set alle partier har man har man også i kommunerne

ude på opholdsstederne døgninstitutionerne og plejefamilierne hvor disse børn bor derfor er det helt naturligt at det tager tid

at alle pædagoger der arbejder med børn er mest optaget af er at give børnene den tryghed og nærhed som betyder at det ikke er nødvendigt

langsomme meget langsomme og overvejer om det

før de tager det her redskab i brug så vi støtter sammen med enhedslisten lovforslaget i dets form og så må vi jo så se om kommunerne

hen ad vejen rent faktisk synes

seksten revisionen kan til den tid gennemføres på det forudsatte erfaringsgrundlag

jeg ser frem til behandling af lovforslaget i socialudvalget

den også er gældende for kommunerne fremover og også

og lige præcis med med et initiativ som det her

hvem det faktisk er vi laver loven for

kommer med deres resultater af deres undersøgelser så handler vi på et mere

jeg tror vi har en fælles opgave herfra

til kommunerne og få dem til at følge op på de her muligheder så vi har et oplyst grundlag at

rigtig beslutning som har skabt en mere robust offentlig sektor som bedre er i stand til at møde de aktuelle og de kommende års

regeringspartierne også på det her område har skiftet mening vi er nået langt

potentiale til at justere nogle ting ændre nogle ting udnytte potentialet til netop at gøre den offentlige sektor mere effektiv til gavn for borgerne og med lovforslaget her følger vi altså op på to af anbefalingerne fra udvalget for det første vedrører lovforslaget et forslag om at der fremadrettet kun skal udarbejdes én sundhedsaftale i hver region det vil sige fem sundhedsaftaler i stedet

at sundhedsaftalerne også skal tage afsæt i konkrete målsætninger ligesom der skal fastsættes nye obligatoriske indsatsområder det kan vi støtte og bakke op om i venstre vi er enige i intentionerne og noterer os

at kommunerne får mulighed for

lave supplerende lokale aftaler med ændringen er det jo så også vigtigt at vi

set i lyset af den meget meget betydningsfulde rolle som de allerede spiller på sundhedsområdet men

jeg tror vi alle sammen politisk har til fælles nemlig ambitionen om at skabe et mere

vedrører lovforslaget et forslag om at regionernes samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder gennem eksempelvis selskabsdannelse fremadrettet ikke skal kræve en såkaldt forudgående ministergodkendelse

lempe reglerne på området hvis ellers min hukommelse er nogenlunde frisk så mindes jeg at bestemmelsen i sin tid blev indført som led i kommunalreformen under hensyntagen til at regionerne jo dengang ikke fik

efter kommunalreformen tror jeg også at vi i al stilfærdighed kan konkludere at

til enhver tid siddende sundhedsminister om at indgå offentlig private samarbejder

ministeren i hvert fald ikke er blevet overbebyrdet med ansøgninger fra regionerne om at kunne

er kommet en men men i hvert fald tror jeg ikke man er blevet overbebyrdet

er al mulig grund til at tilskynde til at vi

inddragelse af private virksomheder er et vigtigt instrument til netop at få mere sundhed for pengene i den offentlige sektor ligesom det kan bidrage til at skabe stordriftsfordele øget specialisering nytænkning og innovation i opgavevaretagelsen

nu vi behandler det her lovforslag i dag at undre mig over at man så samtidig hvis man bevæger sig ud i den virkelige verden i hvert fald i nogle af landets regioner

at afvikle de få eksempler der er offentlig private partnerskaber altså det er

har travlt med at tale stort og pænt om offentlig private samarbejder det er vi rigtig glade for men det skulle jo også gerne afspejle sig i praksis

at lægge sig foran og gå forrest i forhold til at skabe offentlig private samarbejder offentlig private partnerskaber

også andre regioner og det synes jeg er ekstremt bemærkelsesværdigt ikke mindst fordi vi jo om

fra offentlig private partnerskaber offentlig private samarbejder det er jo blandt andet tilfældet her i region hovedstaden det synes jeg er synd og

også ville understøtte at det der er ambitionen her i folketingssalen også bliver

i praksis ude i landets regioner ude i regionsrådene så vil vi nå langt så vil det ikke kun være noget til fine taler i folketinget men også noget der gjorde en forskel i den virkelige verden men vi kan støtte de foreslåede ændringer jeg skal samtidig på vegne af de konservative der ikke har lejlighed til at være til stede her i salen ligeledes meddele at de også kan støtte

og en robust struktur vi har omkring opgaveløsningen på sundhedsområdet og de andre opgaver som kommuner og regioner løser der skete meget store forandringer da vi havde kommunalreformen nu har vi fået en evaluering og jeg vil sige at vi langt om længe har fået en evaluering af konsekvenserne og funktionen af kommuner og regioner efter kommunalreformens forandringer der skal laves nogle justeringer og nogle forandringer så vi også fremover kan være sikre på at vi giver den rigtige ramme for drift kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og udvikling i det hele taget af vores sundhedsvæsen fremover

to væsentlige forandringer og ændringer vi lægger op til i det her lovforslag det ene drejer sig om sundhedsaftaler den aftale som nu finder sted mellem en region og en enkelt kommune

fremover skal være mellem region og så alle de kommuner der er i regionen det er klart en forbedring set med socialdemokratiske øjne det er en styrkelse af sundhedsaftalerne man vil lægge obligatoriske indsatsområder ind i det som bliver fastsat og lad mig bare nævne hvad der allerede nu ligesom er kundgjort der i hvert fald skal være om end det ikke er endelig fastlagt endnu drejer det sig om at områder som forebyggelse behandling sundheds it træning rehabilitering og pleje bliver lagt ind og at der også skal være et samarbejde mellem det psykiatriske og det somatiske det er en stor

sådan at regionen med den enkelte kommune kan lave yderligere aftaler det vi håber og tror er at det vil give mere sammenhængende entydig kvalitet på tværs af kommunegrænser og på tværs af regioner

noget af det vi i medierne gang på gang hører kritiseret er at borgerne har vanskeligt ved at forstå hvorfor man i en kommune eller en region bliver udsat for et tilbud som man ikke gør på den anden side af en grænse det andet område der ændres markant i lovforslaget her er at man giver regionerne altså de fem regioner i danmark mulighed for

vælge hvordan man indgår i nogle samarbejder enten med private eller offentlige aktører på sundhedsområdet eller på andre områder som er regionernes ansvarsområder det her er

et visionært lovforslag for os i fremtiden at sikre at vi kan bygge vores sundhedsvæsen op på robust og gerne mere entydig vis i forhold til kvalitet og sikring af den samme kvalitet over hele landet

visse ting der skulle være i orden som vi har kunnet se

at få en behandling på et sygehus og så kom hjem til kommunen igen

den som ikke helt ved hvad den indebærer at man skal have de her udskrivningsforløb for svage ældre patienter indlæggelsesforløb

vi sikrer at vi nu laver én sundhedsaftale frem for otte og halvfems forskellige

at regionerne lever op til det de har forpligtet sig til

glade for de regioner vi har slet ikke når vi ser de udmeldinger

hvordan skal de kunne behandle mennesker

er sundhedsministeren den ansvarlige og jeg håber da at vi

men tværtimod fuld opbakning til at udvikle løsninger der passer til de opgaver der skal håndteres med lovforslaget sker der ændringer i forhold til sundhedsaftalerne og regionsrådets mulighed for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder særligt bestemmelsen om at gå fra otte og halvfems sundhedsaftaler til fem altså en for hver region tror jeg vil betyde en markant og væsentlig forskel det er mit indtryk at sundhedsaftalerne allerede bruges som et vigtigt redskab i dag men også at der er stor appetit på lokalt at videreudvikle formen så det bliver et egentlig strategisk redskab i samarbejde mellem region og kommuner det understøtter lovforslaget ved at stille krav om konkrete målsætninger i sundhedsaftalerne

også i radikale venstre glade for at der er mulighed for at lave supplerende aftaler med en eller flere kommuner

så vil jeg tilføje at selv om sundhedsaftalerne jo indgås mellem myndighederne og almen praksis derfor ikke har en direkte rolle i forhandlingerne så er almen praksis inddraget i sundhedsaftalerne fordi almen praksis er repræsenteret i sundhedskoordinationsudvalget der både udarbejder udkast til aftalerne og følger op så vi har altså de aktører som er væsentlige på sundhedsområdet integreret i fremtidens sundhedsaftaler

deltage i selskaber virker det som sund fornuft at regionerne fremover selv kan vurdere hvordan og med hvilke samarbejdspartnere de vil organisere sig så længe det selvfølgelig foregår på en måde hvor regionsrådets beføjelser ikke indskrænkes radikale venstre kan støtte lovforslaget

og det kan også være svært for kommuner og regioner at samarbejde på tværs det betyder også at to patienter der bliver udskrevet fra det samme sygehus reelt set kan få to forskellige programmer for genoptræning og ofte risikerer vi også at patienterne lander mellem to eller flere stole i det samlede sundhedsvæsen

synes vi også i sf at det er godt at vi med det her

lovforslag reducerer de nuværende

så borgerne kan få et mere sammenhængende

er værd at notere sig at både kl og danske regioner

danske patienter som patientorganisation faktisk støtter

det er også afgørende at der sikres større sammenhænge og at det er borgerne der sættes i centrum hvis man for eksempel har en kronisk sygdom eller er gammel og ofte har brug

pleje og behandling fra forskellige dele af det danske sundhedsvæsen bør det ikke være op til borgeren selv at finde ud af hvordan man finder rundt i det det skal selvfølgelig være noget som

løfter fra sundhedsmyndighedernes side så større sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet skal også sikre at det ikke ender med at borgeren bliver genindlagt eller bliver en svingdørspatient på grund af manglende

kommunikation mellem sygehuset den praktiserende læge og i sidste ende også den kommunale plejedel

den del jeg tror på at vi kan skabe en større sammenhæng mellem sundhedsaftalerne fordi regionsrådene og kommunalbestyrelserne nu også forpligtes til at opstille konkrete målsætninger for det tværfaglige samarbejde på sundhedsområdet samt fastsætte nogle nye obligatoriske indsatsområder det gør det muligt at lave nogle fællesmål og at behandlingen af patienter også bliver mere ensartet i sidste ende så helt overordnet

godt og positivt at vi forbedrer regionsrådenes muligheder for at samarbejde med offentlige og private virksomheder det er positivt at det samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet og implementeringen af forslaget vil gøre det her mere smidigt

pegede jo også på de her snitfladeproblemer inden

det også dejligt synes vi tager fat på de udfordringer så med det vil jeg sige at vi fra

og dfs ordfører som var på

sted påfaldende at høre den her kritik

også dansk folkepartis ordfører bevæge sig ud ad den tangent

set er ude på den tangent hvor man gerne vil begrænse den del

det er lidt ærgerligt at man fra de borgerlige partiers side ikke i højere grad har fokus på hvad der skal til hvad vi kan gøre for at løfte det danske sundhedsvæsen og der mener jeg faktisk

regionerne spiller en helt afgørende rolle jeg synes også at de har vist deres berettigelse nogle af os har også erfaring med at sidde i regionsrådene derfor har vi jo også muligheden for

regionerne rent faktisk at få styrket det danske sundhedsvæsen jeg må indrømme

så skal det vel ligge et andet sted om det så er kommunerne eller staten jeg må ærligt talt sige at det er stærkt bekymrende at det er den

lovforslagets behandling

nu koncentrere os om det lovforslaget rent faktisk handler om

det er paradoksalt at samtidig med at vi har en regering hvis ambitioner

i hvert fald blandt andet her i hovedstadsregionen

den opfattelse at det er en god idé at man sørger for at få afviklet de offentlig private samarbejder de offentlig private partnerskaber som der trods alt eksisterer

godt forstå at fru sophie løhde gerne vil diskutere den kommunale valgkamp i københavnsområdet

regionsrådet i københavn og den debat men jeg synes jo der er masser af gode eksempler på hvordan man også har et samarbejde med private virksomheder vi har falck som i årevis har drevet ambulancevæsen der er nogen der i dag sætter spørgsmålstegn ved

privat firma som driver en vigtig del af danske sundhedsvæsen hvor de i hvert fald i store dele af landet er med til at fragte borgerne til og fra sygehuset det er jo en integreret del af det danske sundhedsvæsen

helt konkret skal se på de enkelte eksempler se på

handle om region hovedstaden nu var det bare for at bruge det som eksempel på at der i hvert fald er en divergens imellem hvad man siger i folketinget og hvilken politik man fører i praksis så

mener ordføreren for sf at der er behov for flere eller færre offentlig private samarbejder offentlig private partnerskaber fremadrettet på sundhedsområdet det er et fuldstændig stille og roligt spørgsmål

offentligt dansk sundhedsvæsen det er for mig at se kernen

dansk sundhedsvæsen som også er

lave nogle aftaler med nogle pensionskasser

den opgave kan regionerne godt finde ud af at løfte jeg kan så modsat spørge mig selv og være lidt tvivlende over for om dansk folkeparti har tillid til regionerne

en meget stor skepsis over for regionernes indsats og det gør mig da ærlig talt stærkt bekymret i forhold til

regionernes fortsatte bevarelse jeg synes regionerne er et meget vigtigt element i det danske sundhedsvæsen som vi i hvert fald fra sf side

og man har stadig væk ikke leveret svaret på hvem der så i givet fald skal styre det danske sundhedsvæsen

set glad for at der er en offentlig kontrol det synes jeg at regionerne i den grad leverer jeg synes faktisk vi har et godt dansk sundhedsvæsen

at kvalitetsfondspengene de første penge der blev lovet

det et væsentlig mindre brød for omkring det halve så altså hvem er det der har lovet pengene som fru liselott blixt nu mangler

dansk sundhedsvæsen som vi også fremadrettet kan være stolte af der er

at det er en rød regering som faktisk bevæger sig i den her retning jeg tror vi får et bedre sundhedsvæsen

økonomi og styring frem for

meget centralt når vi snakker om kommuner og regioner eller amter som det hed dengang nemlig

vi synes også at vi har set at den frygt vi

havde for at især nogle af de specialiserede opgaver ikke ville kunne løftes af kommunerne

genoptræning af hjerneskadede men det

at når vi nu støtter den her justering af kommunalreformen sådan set ikke fordi vi synes at kommunalreformen i sin oprindelige

pludselig er blevet fornuftig men vi synes selvfølgelig det er klogt

om end de er beskedne sammenhæng i sundhedsvæsenet er jo

systemet danske patienter som jo er vores største patientorganisation har for nylig udgivet et katalog hvor ni patienter fortæller om hvordan de har oplevet dårlig sammenhæng i sundhedsvæsenet en af dem bente lynggaard det er ikke hendes rigtige navn men det hedder

fortæller om hvordan hun har ventet

kommune og region slås om hvem der skal betale for en pumpe der skal

væske væk fra hendes ben og hun fortæller om at det er rigtig irriterende at skulle vente på at den her slåskamp bliver færdig og hun bliver jo ikke bedre eller raskere mens den slåskamp udspiller sig

hvordan det her lidt abstrakte omkring dårlig sammenhæng og sektorer der ikke kan finde ud af at snakke sammen

dårlig sammenhæng kan også betyde flere genindlæggelser hvis man ikke får sat genoptræningen

i gang hurtigt det kan betyde at man ikke får kommunikeret ordentligt om medicinen

i det hele taget opstå rigtig mange fejl i vores sundhedsvæsen derfor synes vi

man laver nogle færre men også bedre sundhedsaftaler altså aftaler mellem kommuner og regioner om hvordan det her samarbejde skal foregå tror vi kan være med til at løse

får løst alle problemer med sammenhæng

glide der vil stadig være problemer i forhold til at få sat genoptræningen hurtigt ind

er også kommunernes økonomi

til at løse de opgaver de har fået jeg jeg synes det er tydeligt at se at kommunernes økonomiske vilkår er en barriere for at man får sat tilstrækkelig hurtigt ind når det gælder genoptræning

det hele taget kan være en barriere for at løfte en tilstrækkelig specialiseret genoptræning i de tilfælde hvor det er det der skal til

den anden del af lovforslaget som handler om lettere adgang til at indgå i i selskaber fra regionernes side for eksempel med andre kommuner eller med private virksomheder synes vi også er ganske fornuftig

samarbejde med andre om den slags eller producere tjenesteydelser som

måde det foregår på på sundhedsområdet for det er jo et af de steder hvor der er en effektivisering på over to procent om året og liberal alliance ønsker jo bare at der skal være en effektivisering på

procent om året alle steder i den offentlige sektor

er et sted hvor man overperformer hvis man må sige det fra talerstolen

at den socialdemokratiske ordfører herre flemming møller mortensen brugte den

til sundhedsaftalerne at borgerne har svært ved at forstå

de tilbud der bliver givet på tværs af regionsgrænserne og det er vi meget enige i i liberal alliance og det er så også derfor vi for vores vedkommende

mellem regeringen og venstre dansk folkeparti enhedslisten liberal alliance og konservative der er jo ændringer på to områder som man også kunne forstå på de mange gode sundhedsordførere der har været på talerstolen dels omkring sundhedsaftalerne

i forhold til regionsrådenes mulighed for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder

det tilfælles at de handler om samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet og helt i overensstemmelse med det der var ambitionen fra

af kommunalreformen nemlig at vi skulle have en smidigere og mere effektiv offentlig sektor med tæt samarbejde mellem kommuner

at vi skal derhen hvor borgere og også virksomheder oplever at den

sektor hænger sammen at der er gnidningsfri overgang mellem myndighederne at borgerne ikke falder mellem jeg tror at dansk

endda opleve at falde imellem endnu flere stole end de to

på mange måder et rigtig godt lovforslag i

at dem skal vi have styrket det gør vi ved at gå fra otte og halvfems og det er otte og halvfems digre værker med bilag og det hele hvis man kigger på dem indtil

det bliver nemmere at overskue og et lettere arbejdsredskab

mindre spildtid ved det så bliver det også et styrket værktøj fordi det også fremgår af lovforslaget at sundhedsaftalerne skal tage afsæt i konkrete forpligtende målsætninger som aftales mellem regionsråd og kommunalbestyrelser der er nye obligatoriske indsatsområder der bliver både en større ensartethed på tværs af landet som følge af det

der bliver også en højere kvalitet og det tror

kan også kvittere for den store opbakning herfra

sundhedsaftaler udgår som et selvstændigt indsatsområde de fire indsatsområder bliver jo forebyggelse behandling og pleje rehabilitering og og sundheds it

vil blive meget tydeligt i både bekendtgørelse og vejledning

en forpligtelse til at psykiatrien skal tænkes ind på alle områder den skal ligestilles med de somatiske altså fysiske sygdomme på alle områderne og det fornemmer jeg også at

der er en en bred opbakning til selv om der

indsatsområder som man skal have med i alle sine overvejelser herunder blandt andet diskussionen om lighed i sundhed diskussionen om inddragelse af patienter og pårørende alle de her ting tror jeg vil være med til at sikre at vi får det moderne sundhedsvæsen vi gerne

patienter ligegyldigt hvilken type sygdomme de

ligegyldigt hvor mange ressourcer vi selv har med i behandlingsforløbet hvor meget de er afhængige af at man kan trække på pårørende

opleve at møde et sundhedsvæsen hvor kvaliteten er ensartet hvor man ikke selv skal tage ansvaret for ikke at falde mellem stolene men hvor den

sektor på tværs af både myndigheder og forvaltninger snakker sammen

er det her der har overbebyrdet embedsmændene

betyder at regionsrådene som udgangspunkt kan deltage i selskaber på sundhedsområdet og andre områder hvor de lovligt varetager

ministeren for sundhed og forebyggelse hvis det altså ikke indskrænker regionsrådenes beføjelser igen tak for den gode debat

jeg håber at den gode stemning fortsætter i udvalgsarbejdet jeg stiller mig i hvert fald til rådighed til alt hvad der måtte være fra sundhedsordførerne i den sammenhæng

er det måske ikke helt så ligetil alligevel

praksis fra to tusind og seks til og med to tusind og tolv at man kunne få henstand i slutningen af to tusind og tolv mente skat så at

og derfor ændrede man så praksis og gav ikke længere muligheden for at der kunne opnås henstand til restskat for folk på kontanthjælp men den praksis blev underkendt af landsskatteretten her i år for skat kan jo ikke

tilsidesætte de grundprincipper der gælder om at man skal have mulighed for at forsørge sig selv derfor

synes det at være sådan at det skulle være muligt at gå tilbage til den praksis der gjaldt for to tusind og seks til og med to tusind og tolv

lidt i tvivl om hvorvidt der er brug for en lovændring når det blot drejer sig om at gå tilbage til en praksis som altså

var gældende fra to tusind og seks til to tusind og tolv og som skat og skatteministeren ændrede jeg tror det var med et styresignal i slutningen af to tusind og tolv men det vil vi naturligvis kigge nærmere på under udvalgsarbejdet for hvis

forholdene efter landsskatterettens afgørelse giver den praksis som virker ganske fornuftig hvorfor skal der så laves ny lovgivning for grundprincippet om at det skal være muligt at give den henstand er vi enige i i venstre men er fornyet lovgivning virkelig svaret vi vil kigge nærmere på om det nu også

at skat skal være mere effektiv og inddrivelsen skal være mere effektiv

har vi i mange år stået for i venstre og

erindre om at under den tidligere regering

det anledning til en massiv kritik fra den daværende opposition effektiviseringerne og besparelserne var helt urimelige og når man fik regeringsmagten

skulle der helt andre boller på suppen skat skulle have langt flere ressourcer og efter sidste valg hvor regeringsmagten jo som bekendt skiftede

fik piben en helt anden lyd skatteministeren har selv på samråd i skatteudvalget indrømmet at jo der

nu lyder det at det vil være direkte økonomisk uansvarligt ikke at fortsætte effektiviseringerne ja man skal selvfølgelig glæde sig over de omvendte så det gør jeg

nogen der har lidt svært ved at se en sammenhæng i politikken hos særlig

forstår jeg dem godt jeg er glad for at regeringspartierne nu da de er kommet i regering mener at den offentlige sektor herunder skat kan effektiviseres og køre længere på literen

hvad der blev sagt før valget og det man så gør nu

gøres inddrivelsen mere effektiv og det virker jo ganske fornuftigt datatilsynet har i sit høringssvar påpeget nogle forhold omkring beskyttelse af personfølsomme oplysninger som cpr numre og det har også ført til justeringer i lovforslaget så

i venstre positive men vi kommer som sagt til at kigge nærmere på de mere juridiske forhold omkring nødvendigheden af den foreslåede ændring omkring henstand når nu landsskatteretten har sagt at der er mulighed for at give den henstand men vi vil

for at give henstand til for eksempel kontanthjælpsmodtagere der har restskat og så udskyde den her restskat til betaling på et senere tidspunkt

som det er normalt nemlig at man indeholder restskatten i det efterfølgende indkomstår og begge dele synes jeg er yderst fornuftigt

giver en mulighed for

lovforslag hvor man giver mulighed for at de kommunalt ejede forsyningsselskaber kan få lov til at

det synes vi da er ganske fornuftigt så den del kan vi klart støtte fra

restskat

er så kommet tvivl om der har været lovhjemmel til at fortsætte den metode at gøre det på

man godt måtte men jeg synes det er positivt at man nu får lavet en klar lovhjemmel så

at man får det slået fast i

for forsyningsvirksomhedernes krav

vores klare forventning at den vil føre til en langt mere effektiv inddrivelse end tilfældet har været indtil videre og med disse bemærkninger kan radikale venstre støtte

ansvaret for inddrivelse af kommunernes gæld og det ansvar gælder også for kommunalt ejede selskaber for det andet gives der hjemmel til

med indregnet restskat denne henstand skal være mulig hvis indregningen medfører at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse uden at vedkommendes levestandard vil blive endog meget lav pointen med det forslag er at en eventuel henstand sker ud fra nogle helt objektive kriterier

det er mindst lige så fornuftigt at vi laver den nye hjemmel til at give henstand til personer for hvem henstanden er nødvendig for at kunne opretholde et fornuftigt levegrundlag vi kan naturligvis støtte lovforslaget hvor en del af det jo er opfølgning på en kommuneaftale som vi og mange andre partier

myndighedernes inddrivelse jo i nogle tilfælde er frygtelig dårlig det er mit indtryk at der er rigtig mange der faktisk undgår at komme til at betale det de skal betale dels fordi ressourcerne hos skat er for små

og så er der altså folk med meget lav indkomst på kontanthjælp eller på anden

lav indkomst som bliver ufattelig hårdt ramt

det er en problemstilling som vi har rejst i finanslovsforhandlingerne og som vi jo diskuterer i

på en måde så de ikke har tilstrækkeligt at leve

der skal vi prøve at finde en metode til at undgå at det det sker

bevidst løber fra en varmeregning eller elregning og

skal man ikke overdrevent prøve at inddrive pengene eller gælden fordi det bare driver folk ud i fattigdom så vi støtter lovforslaget men gør altså også opmærksom på at der er en bredere problemstilling

og rigtigt den første del er vi noget mere betænkelige

selve princippet om at kommunale forsyningsvirksomheder skal have lov til at tage deres tilgodehavende via skat direkte fra lønudbetalingen stiller efter vores opfattelse de kommunale forsyningsselskaber i en bedre position end andre private kreditorer og vi kan ikke se hvorfor der skal gøres den forskel et teleselskab som en person skylder penge har ligeså meget ret

en håndværker der også har penge til gode har ligeså meget ret som et kommunalt forsyningsselskab så selve det princip at der er en forskelsbehandling som i forvejen eksisterer men som nu med dette

til gavn for de kommunale forsyningsselskaber støtter vi ikke derfor

ikke synes om det første element

mulighed for at forhindre at der kan opstå en gældssituation i den anden er det jo den selvstændigt erhvervsdrivende der har ansvaret for om

til en som måske ikke vil betale er vi ikke enige

vi lavede

tusind og fem en aftale med kommunerne da vi sad vk regeringen om at inddrive

selv om vi synes at man betaler for meget i skatter og afgifter

derfor lavede vi den aftale at man kunne lave en samlet inddrivelse af al offentlig gæld der fik vi ikke de kommunale forsyningsselskaber

og som vi drøfter i folketinget i dag

støtte forslaget her

og afgifter fra folk men her handler det jo om ting

af gæld til de kommunale forsyningsselskaber og der er

forholdsvis mindre

vi giver mulighed for

skat mere effektivt kan inddrive gæld til forsyningsselskaberne

med at man får mulighed for at få nogle cpr numre til sin rådighed det er nødvendigt for at det nye efi system det nye elektroniske inddrivelsessystem

den har at gøre med hele henstandsproblematikken

fra skat og blev trukket i deres kontanthjælp så de reelt ikke havde noget at leve for

ikke tilfredsstillende den praksis

mange år blev ændret fordi man i skat ikke mente at der var lovhjemmel til

afgørelse tidligere i år

spurgt hvorfor skal vi så ændre lovgivningen det skal vi

vi mener det er vigtigt at være på fuldstændig sikker grund det som landsskatteretten gav afgørelse

at der i øjeblikket er mulighed for en skønsmæssig vurdering

og det man jo gør her er at man stiller nogle objektive kriterier op for

derfor kan man sige at det styresignal vi ændrede på grundlag af landsskatterettens afgørelse

er fint nok men det giver et langt langt mere sikkert fundament at vi får de objektive kriterier som lægges ind

lovforslag

kan vi jo uddybe det nærmere i udvalgsbehandlingen men bortset fra det så tak for

gav det så ikke ministeren anledning til allerede i to tusind og tolv

hvor folk med meget meget få penge

blive opkrævet deres restskat og ikke havde mulighed for henstand som de havde hidtil der må jo være en overvejelse

at reagere på den melding fra skat om

med at det at det her var helt efter bogen der vælger man så at køre en strammerkurs og siger ok det er

at da den her sag popper op i to tusind og tolv

det burde vi

ikrafttrædelsen af de enkelte elementer i aftale om vækstplan dk er afstemt så der er balance i det samlede aftalekompleks denne balance mellem lempelser og finansiering bliver også accepteret af venstre nu vil venstre så ændre på aftalens indhold omtrent et halvt år efter vi vedtog de lovforslag som udmøntede elementerne i aftale om vækstplan dk her foreslår venstre at fremrykningen finansieres ved de reserver på finansloven som regeringen har afsat til højt prioriterede områder og som det er kutyme at udmønte med partierne bag en finanslovsaftale regeringen er ikke enig i den foreslåede finansiering for vi ønsker at prioritere den samlede reserve på knap en milliard kroner til driftsudgifter på finanslovsforslaget på anden vis for det første vil regeringen afsætte fire hundrede million kroner til målrettede initiativer i forhold til socialt udsatte grøn omstilling og teknologi som bekæmpelse af social dumping for det andet vil regeringen afsætte knap seks hundrede

kroner til andre højt prioriterede områder der bidrager til at indfri regeringens målsætning om realvækst i det offentlige forbrug på nul procent i to tusind og fjorten som nævnt ønsker regeringen altså at bruge reserverne på finansloven til regeringens prioriteter og ikke til at opfylde venstres ønsker uden om finanslovsforhandlingerne det er nu engang sædvanlig praksis

i forhandlingerne om finansloven

frem for at fremlægge og forhandle ønskerne i folketingssalen regeringen kan derfor ikke bakke op

var der ingen tvivl om at det var venstres klare ambition at få mest muligt til at træde i kraft hurtigst muligt vi kom så langt som vi kunne med regeringen

så er det vi siger når regeringen så fremsætter et finanslovsforslag hvor der er en reserve som kan udmøntes

at vækstpakken skulle sikre private arbejdspladser det er jo som et ekko af det vi har sagt i venstre så er det bare jeg ikke forstår hvorfor regeringen ikke vil være med til at sikre at den størst mulige effekt i

til at sikre private arbejdspladser allerede kommer fra

finanslovsforhandlingerne der er i gang

par kommentarer med på vejen

det her sætter jo en tyk streg under den debat og

et kommunalvalg der finder sted her den nittende

yderligere grøn omstilling og ikke lyst til at være med til

bekæmpe social dumping

det vi skal bruge de midler som venstre har foreslået til finansiering af det her forslag til

bruge en hel del midler til at sikre en realvækst i de offentlige serviceudgifter og det vil venstre åbenbart heller ikke være med til så det her forslag sætter jo en tyk streg under den debat der er i gang i alle kommunerne i øjeblikket nemlig den

og det er blandt andet venstres kandidater ude i kommunerne der skal svare på hvor

få venstres lokale kandidater til at svare på det spørgsmål

at vi hører det fra venstres ordfører her i salen i dag

aftale om gør man det mere attraktivt det bliver mere

den reserve som regeringen har sat af

jeg kan jo godt frygte at det er det er

er ærgerligt at den forståelse for hvad det er der skaber velstand og forudsætningen for velfærd er fuldstændig fraværende

peget på at de penge som venstre nu

vil vi hellere bruge til at hjælpe socialt udstødte vi vil bruge dem til at bekæmpe social dumping

en grøn omstilling vi vil bruge dem til at sikre at der er en reel udvikling i det offentlige serviceniveau og det er fair nok at venstre ikke vil det at venstre vil have nulvækst og ikke vil give en

bekæmpe social dumping men så kom dog ud og

det åbent og ærligt vi siger åbent og ærligt at vi har lavet vækstplan dk der bidrager til væksten i danmark

ambitioner på andre områder blandt andet at bekæmpe social dumping og

første januar to tusind og fjorten vi synes som sagt

rigtig gode initiativer da de er med til at

mindske omkostningerne for virksomhederne det giver

en bedre konkurrenceevne skaber vækst

kan støtte beslutningsforslaget vi synes at det er godt at man får fremrykket de her initiativer

hvorfor regeringspartierne ikke vil være med på det her

er supergode for dansk konkurrenceevne og derfor

er enige om at danmark har brug for de her initiativer hvorfor så ikke

et år tidligere når der nu er penge

er nogen grund til at vi venter med de her initiativer

set brug for arbejdspladserne nu vi har brug for en bedre konkurrenceevne nu og når man har finansieringen

§ fem og tredive synes at det er underligt at

ugen det er den måde enhedslisten gerne vil bruge de penge der er på men jeg kan forstå at dansk folkeparti synes at

få afskaffet emballageafgifter og give nogle flere skattelettelser til erhvervslivet

jeg hører dansk folkeparti hernede i salen når vi har diskussioner om velfærd

vil gøre for at få mere velfærd for eksempel for de ældre så står vi

de kan komme i bad og få gjort rent noget oftere end de ellers

til nul procent procent af bni som fn

husker jeg er ikke hundrede procent sikker på tallet er

finansieringsforslag til at hjælpe med at

med venstre og konservative i den tidligere regering har været med til at gøre de økonomiske rammer rammer meget snævre derfor må jeg sige at det her er et valg og jeg forstår ikke dansk folkepartis valg enten bruger man pengene på mere velfærd og det er der bestemt brug for for de ældre og for børnene eller også giver man bare erhvervslivet flere skattelettelser end man allerede har givet

så der bliver nogle penge til blandt andet at betale hjemmehjælperne eller skolelærerne

er mange andre måder man kan finde finansieringen til at gøre en masse andre gode ting for

altid giver skylden til det gamle vko

meget mere end den pulje som regeringen har sat af

den socialdemokratiske tidligere finansordfører

at investere i danske virksomheder og private arbejdspladser danmark skal i arbejde og tilliden til fremtiden skal tilbage vækstplanen er et vigtigt element i danmarks samlede bestræbelser på at komme ud af den økonomiske krise venstre foreslår nu at man gennemfører en fremrykning af

så de træder træder i kraft allerede for to tusind og fjorten i stedet for året efter reelt ønsker venstre at en del af deres eget finanslovsforslag stemmes igennem en folketingsbeslutning uden om finanslovsforhandlingerne det er vigtigt for radikale venstre at påpege at der er tale om et samlet aftalekompleks og at de enkelte elementer er nøje afstemt i forhold til ikrafttræden og finansiering

på fremtiden har været et vigtigt signal med det

lagt frem det er fulgt op i

til finanslov for to tusind og fjorten som regeringen har

i øjeblikket forhandles om med det forslag venstre nu har

salen vil de ændre på det der er lagt frem i vækstplanen og fremrykke nogle af de skatte og afgiftslettelser der er aftalt fra to tusind og femten til

det vil ikke alene være virkningsløst at foretage sådan en fremrykning men også ændre i den balance mellem fornuftige rammer for virksomhederne og en stærk offentlig velfærd som er så afgørende virksomhederne ved at skatte og afgiftslettelserne kommer

den ene milliard kroner som fremrykningen vil koste

mest mulig beskæftigelse og forbedringer for danskerne

til finanslov for fjorten er der to muligheder for finansiering af fremrykningen den ene er ved at anvende den reserve til offentlige

som regeringen har lagt op til skal udmøntes i forbindelse med forhandlingerne en reserve der vil sikre forbedringer for danskerne når der renoveres eller bygges lidt flere daginstitutioner eller skoler og samtidig vil den sikre langt flere private arbejdspladser investeringerne er noget af det der vil sikre flest arbejdspladser og som altså er mest effektivt i en tid med høj ledighed en anden mulighed er at slække på væksten i det offentlige forbrug og anvende nogle af de midler der blandt andet er afsat til socialt udsatte grøn omstilling og social dumping til fremrykning regeringens

til finanslov for næste år vil netop sikre den balance som er så væsentlig og

vækst og arbejdspladser samtidig med at vi forbedrer vores velfærd regeringen er ansvarlig over for danskerne over for virksomhederne og det afspejler sig klart i de prioriteringer der er lagt frem i

vil ændre i det og give en skæv balance og derfor kan sf ikke støtte

en afsluttende bemærkning vil jeg også gerne påpege som jeg tror ministeren også var inde på at det er lidt specielt at fremsætte et beslutningsforslag i salen samtidig med at der foregår

i finansministeriet det synes jeg er

man skal

og uden nogen som helst form for garanti for flere arbejdspladser eller om man

bruge de penge der er til rådighed til at øge velfærden herunder at sørge for at

får i dag at børnene kan få en bedre pasning end de får i dag og alle de øvrige behov der er ude i kommunerne inden for velfærden det er jo en forskel der er til at se

set er meget godt når man skal tage stilling til

folketingssalen og i det politiske liv

det kommende kommunevalg så

synes det er rigtig fint at man på den måde får illustreret at der trods alt er forskel i dansk politik

det her med enhedslisten og beskæftigelsen kun skulle dreje sig om at vi ønsker beskæftigelse vedrørende

to tusind tre tusind arbejdspladser som ville være helt sikre og

være brug for udeomkring i kommunerne det er rigtigt nok

at man gennemfører en masse grønne investeringer en omstilling af vores energiforbrug en omstilling af vores energiproduktion

vil give rigtig mange arbejdspladser i den private sektor vi foreslår renoveringer inden for det offentlige som også vil give arbejdspladser i den private sektor

faktisk meget optaget af at sikre mere beskæftigelse

det går på to ben i den her sag om at skabe beskæftigelse

at man tager fra de allerfattigste i verden

meget sigende og tak for det altså det

de fattigste i verden herunder flygtningene i syrien

det at vi hjælper flygtningene i syrien dem der står over for en vinter

dør af kulde af

meget lang tid på grund af borgerkrigen

give til erhvervslivet i danmark som bare bruger dem til at øge

tak for det jeg synes det er meget illustrativt

men det jeg egentlig ville spørge til er herre frank aaens

dette beslutningsforslag illustrerer forskellen på borgerligheden og den regering som herre frank aaen støtter

er altså om man vil gennemføre lettelser til erhvervslivet i to tusind og femten eller to tusind og fjorten det er det der gør at

femten mens borgerligheden

bare at vi skal påpege konsekvenserne af at man tager fra de allerfattigste herunder fra

syrien det synes jeg bare hører hjemme i en debat

vi er da meget skeptiske over for at regeringen har lavet en aftale med borgerligheden om at forære milliarder og atter milliarder der kunne være brugt til velfærd til et erhvervsliv og oven i købet selv indrømmer at der ikke er sikkerhed for nogen som helst form for beskæftigelse gennem de skattelettelser så det er velkendt at enhedslisten

virksomhederne har manglende konkurrenceevne at de belastes af verdens højeste skattetryk at der ikke bliver skabt nye arbejdspladser i danmark

de konkrete forslag som vi aftalte under vækstforhandlingerne emballageafgiften skattekreditter momsafregning

virksomhederne vil blive bedre stillet det er jo

selv foreslået det under finanslovsforhandlingerne og står bag den aftale vi har lavet og derfor stemmer vi også ja til det her beslutningsforslag

de lempelser vi har aftalt med regeringen

bliver fremrykket for det er jo ikke sådan at verden er blevet et mere positivt sted for dansk økonomi siden vi lavede aftalen tværtimod er vækstskønnet for i år sænket de økonomiske vismænd har i deres rapport anbefalet at de lempelser

bliver rykket frem for at sætte mere gang i væksten i danmark for det er der vi er udfordret vi er udfordret på at der er for lidt gang i hjulene vi er udfordret

at vores virksomheder ikke har optimale konkurrencevilkår og vi er udfordret på at det der i den sidste ende er med til at sikre at vi har råd til at finansiere et velfærdssamfund i danmark er at vi har

velfungerende privat erhvervsliv

er der slet ikke forudsætning for at vi får skattekroner ind og kan finansiere den den offentlige velfærd som sikrer at vi alle har mulighed for at blive behandlet på sygehuset at ungerne kan komme i skole og de ældre kan få en ordentlig hjemmepleje det

det handler om og derfor synes vi at når vækstudsigterne stadig lader vente på sig

må vi gøre hvad vi kan

huske på hvad regeringen sagde af positive ting om den vækstaftale

juni måned to tusind og tolv

slet ikke brug for det

da vi så diskuterede finanslov sidste efterår i to tusind og tolv

vi i venstre også en erhvervsskattepakke nej det var der ikke brug for mente regeringen

jo lige pludselig op for regeringen at det vi fra venstres side hele tiden

brug for at tage initiativer for at styrke vilkårene

så kan der jo siges meget om om det forhandlingsforløb og længden af det det kan være

hvert fald gerne gøre opmærksom på at der

så er det bare at vi fra venstres side siger at når vi nu har lavet en aftale der på en lang række områder er ganske fornuftig hvorfor så ikke få den til at virke så hurtigt som muligt og vi pressede på for at få så meget igennem så hurtigt som muligt da vi lavede aftalen men der var nogle begrænsninger i forhold til hvad regeringen ville være med til der var nogle økonomiske begrænsninger og der måtte vi jo så acceptere at sådan var det men nu er regeringen så kommet med et finanslovsudspil hvor der er en ramme der betyder at vi kan

fremrykke en lang række af de lempelser som ellers først ville være

to tusind og femten og der er det at vores ønske

for at give væksten en hjælpende hånd for at sikre de bedst mulige vilkår for vores virksomheder vækstaftalen er ikke løsningen på alle landets problemer

skridt i den rigtige retning men det er bestemt ikke løsningen på alt og derfor er

bestemt også højere det kan man også se af vores finanslovsudspil for to tusind og fjorten

fald en oplagt mulighed for at vi kan tage initiativer lige nu og her der hjælper til og det synes vi vil være naturligt

og det er jo ikke sådan at det er de eneste muligheder der er uden at det skal blive

skatter og afgifter for fem milliard kr

sikre at der kommer gang i hjulene og at vi skaber private arbejdspladser end at lade verdens største

sektor vokse yderligere men det betyder jo ikke at der ikke også

lave justeringer og forbedringer andre steder men

være optimist i forhold til til den udmelding som skatteministeren kom med

det er ikke ligefrem vores opfattelse at der ligger store åbninger

vi tager også gerne diskussionen under finanslovsforhandlingerne men

det jo ikke er uvant at der er partier i folketinget

beslutningsforslag om det man har med i sit finanslovsudspil det

for at finde eksempler på altså

række områder ville være besynderligt hvis man ikke også

taktik og timing er er en større udfordring for regeringen og regeringspartierne

det er for nogle vilkår man byder danske virksomheder som noget taktisk og

levere resultater og tage den udfordring alvorligt som der ligger så

dansk folkeparti for for tilslutningen og så må vi jo se om regeringen alligevel kommer

på bedre tanker om der bliver nye forhandlinger eller ej

er altså optaget af at vi sikrer vækst og beskæftigelse i danmark og her har vi en helt konkret mulighed for

rykke noget frem der vil være hjælpsomt

ringere i dag end da aftalen blev indgået og det mener vi vil være et fornuftigt og godt skridt i forhold til de udfordringer som dansk økonomi

ja til at de penge ikke kan bruges til det som skatteministeren og regeringen har sagt de vil bruge pengene til nemlig til bekæmpelse af social dumping og en håndsrækning til socialt udsatte man sørger for at venstres nulvækst ikke bliver en realitet det bliver dansk folkeparti nødt til at forholde sig til inden de trykker på knapperne i den her sag når vi skal stemme om det her beslutningsforslag uanset om dansk

del hænger vi dem altså op på når vi stemmer